i dag har statsministeren udpeget udenrigsministeren og kulturministeren til udenrigsministeren er anmeldt følgende spørgere lykke friis søren espersen kim andersen til kulturministeren er anmeldt følgende spørgere

ahrendtsen lars barfoed martin henriksen kim andersen

flere der ønsker at melde sig som spørgere det er der ikke i første runde har

to minutters taletid og herefter følger to runder hvor spørger og minister hver gang har

det har jo alt sammen været fornøjeligt

otteogtyvende oktober og det var jo mildest talt ikke fornøjeligt og

sidder uretmæssigt fængslet

diskuterede en hel del op til en vis

det har jeg ikke tænkt mig at rippe op i for sket er sket men dengang var det jo

holde fokus på ukraine og tage andre initiativer

dansk initiativ op til det eus udenrigsministre

den nittende november tak

udfaldet af det amerikanske valg tillykke med det

specielt fornøjeligt at kigge på det ukrainske valg det er i sig selv absurd at afholde et valg hvor ledende oppositionspolitikere er fængslet og derfor ikke kan deltage i

godt udtrykke skuffelse over at ukraine ikke levede op til

standarder som vi har set ved tidligere valg

selve valghandlingen forløb i god ro og orden men det samlede billede er ikke opmuntrende ukraine bevæger sig i øjeblikket den forkerte

ukraine ikke driver længere østpå

på rådsmødet den nittende november

er afgørende at vurdere er summen af både demokrati og menneskerettighedssituationen der som nævnt ikke er tilfredsstillende

til retsstatsprincippet

en videreførelse af ukraines reformdagsorden

er at vi har en færdigforhandlet associeringsaftale som ligger klar til underskrift forudsætningen for at vi skriver under på den er at der sker fremskridt på demokratiområdet i ukraine det ved de meget godt

set også det budskab som jeg selv havde mulighed for at overbringe til julia timosjenko da jeg var valgobservatør

stadigvæk spørgsmål jeg så at udenrigsministeren udtalte at

vi har behov for at tænke os grundigt om

i den pressemeddelelse der blev sendt ud umiddelbart efter valget

men kan ministeren ikke løfte lidt

det så er vi tænker over og hvad det er for nogle initiativer der evt

ministeren sådan at man fra dansk side vil sige at associerings og frihandelsaftalen skal lægges ned i skuffen er det korrekt forstået og kunne

var andre initiativer som danmark selv vil bringe

i forbindelse med det møde der skal være den nittende november der er også de homoseksuelles situation hvor der jo altså er en lovgivning på vej gennem parlament det kunne også

dem så ukraine ikke lades alene tilbage med en fornemmelse af

er helt afgørende at fortsætte kontakterne til

demokrati menneskerettigheder og retsstat så underskriver vi i sagens natur ikke en associeringsaftale

er hundrede procent sikker på at det også bliver resultatet af udenrigsministermødet det er svært for nogen at tolke valget som et demokratisk fremskridt og da vi har bundet argumentationen op på at

nægte dem indrejsetilladelse så

når vi tænker os grundigt om kunne tænke på en sådan

går til bordet med andet end kun det som der jo

set har ligget på bordet hele tiden nemlig at associerings og frihandelsaftalen skal ned

at ukraine driver i den retning

vi har som sagt associeringsaftalen som ét meget virksomt middel vi har diskussionen med dem om

det er der vi for alvor vil være i stand til

samfund så må vi kigge på om

de udtalelser ministeren er kommet med i løbet af morgenen

obama sådan nærmest er en slags amerikansk

lykkes at få gennemført sfs politik i amerika når det ikke er lykkedes for udenrigsministeren her i danmark

skal snakke om det er syrien

gik ind i forhold til statsministerens åbningstale hvor hun sagde at vi støttede syrien der ville

svar fra udenrigsministeren til herre christian juhl

stillet igennem udenrigsudvalget

hvor kom de penge fra hvad hvad er det for nogle penge der pludselig er dukket op i løbet af

i forhold til vores samtale hernede i salen salen hvem er pengene gået til og til hvad og er pengene

blevet sendt af sted hvordan er de kommet derhen og hvem har modtaget dem er de

en bankbog i syrien bank eller hvordan fungerer sådan noget hvor er de penge blevet af og

det glæder vel os alle sammen inklusive herre søren espersen at en mand der er mindre konfrontatorisk end hans forgænger i forhold til international politik skal varetage verdens supermagts interesser i en periode hvor verden er i store forandringer så det tror

jo aldrig nogen sinde lagt skjul på at vi støtter

opposition det gør vi for at sikre at der er et alternativ til assadstyret

nyt styre er at vi er med til at hjælpe og støtte

på københavns universitet for at bede den syriske opposition

blive mere klar på at være inddragende i forhold til alle dele af det syriske samfund de forskellige etniske religiøse

det er jo netop sat i verden for at finansiere og støtte demokratier og skabe dialog med de arabiske lande så det rammer efter vores opfattelse lige præcis plet i forhold til det vi gerne vil

opfattelse er at der kun er én løsning på den syriske konflikt det er en politisk løsning

et politisk svar på den krise der

der altså være blevet overført et beløb på en million kroner der står at danmark

det er ministerens eget svar til herre christian juhl

på projekter der relaterer sig til den syriske

ikke sagde det til mig dengang jeg specifikt

det afviste udenrigsministeren

penge hvor dukker de pludselig op

der står også i svaret den danske støtte er udelukkende rettet mod den fredelige opposition hvad er det for en opposition der pludselig er fredelig

skjul på at vi fra dansk side har støttet jeg husker oven i købet diskussionen vi havde sidst hvor det var meget vigtigt for herre søren espersen

det var vist dengang vi stod hernede sidst

har lagt skjul på at vi støtter og hjælper den syriske opposition

er forudsætningen for at lave et alternativ til det styre

som vil en politisk løsning og ikke en militær løsning på den her konflikt er dem der står stærkt dem der har været den stærkeste repræsentant for den syriske opposition har været snc syrian national council

har været en repræsentant for den syriske opposition dermed har vi også understreget at vi

fast på at der er én og kun én der repræsenterer den syriske opposition de har i øvrigt møde i doha den ottende november altså i morgen

endnu bredere det tror vi er rigtig vigtigt fordi hvis alle de forskellige grupperinger i syrien skal tro på

det vigtigt at netop den syriske opposition opposition favner bredt

ikke er tale om overførsel af kontanter altså af rede penge overhovedet

danske midler der er overført til en eller anden syrisk konto eller afleveret kontant

en bekræftelse på det andet jeg vil bede udenrigsministeren om

note om hvad det er for projekter der står i svaret til herre christian juhl at at danmark blandt andet har ydet finansiering til projekter der skal forbedre den syriske oppositions transitionsplanlægning de projekter vil jeg meget gerne have en oversigt over hvad er det for en type projekter

er danske folk på stedet der arbejder med projekter

penge der er overført og i benægtende fald

vi støtter og hjælper

grunden til at vi havde den lange diskussion sidst en syrisk opposition

så det er der ikke noget som helst nyt i der er heller ikke noget som helst nyt i at man

hvor hensigten var at samle en bred kreds af

deltager i den syriske opposition med henblik på at sikre at de bliver endnu mere inddragende end de har været før med henblik på at sikre at de kan overbevise den syriske befolkning om at den syriske opposition er en opposition der forsøger at favne hele det syriske

samfund jeg tror vi deler den fælles opfattelse er en risiko for at medmindre vi får en politisk udgang på det her

de forskellige etniske grupper kommer til at stå meget hårdt op imod hinanden så vi vil gerne belyse yderligere hvad det er vi har støttet med

i den forbindelse kom spørgsmålet om den tiltagende protektionisme

det er jo sådan at her er en lang række produkter fra eu blandt andet fra danmark på osteområdet og kødområdet

i den norske finanslov for tretten forudsat at skulle stige med eksorbitant høje procentsatser helt op mod tre

indførte man over night her i sommer en

told på to og halvfjerds procent på danske blomster af hortensiatypen og det gør jo altså at man man uden selv at dyrke et marked op

til sine egne producenter hvad mener udenrigsministeren

om sådan en situation hvad gør regeringen og ministeren ved det for jeg går ud fra at

er enig i at det ikke er acceptabelt der er nogle handelspolitiske interesser der skal varetages der er også nogle interesser i forhold til nordisk samarbejde hvordan kan man have et tillidsfuldt og fremadrettet nordisk samarbejde hvis landene på den måde agerer selvisk og egoistisk

indad mod sig selv

er overordentlig problematisk det er det

ideelle og solidariske principper men det er det bestemt også set fra et handelspolitisk synspunkt og i forhold til et eu synspunkt

jeg også et spørgsmål til ministeren om hvilke initiativer ministeren og regeringen vil tage i forhold til eu for at sanktionere den norske ageren herunder hvilke konsekvenser det vil kunne

kim andersen spurgte mig som fungerende forsvarsminister var

nødt til at svare at jeg antog at det her ikke

er stadig helt overbevist om at man vil være i stand til at løse det her inden for det regelsæt

jeg synes også som herre kim andersen

gjorde rede for i sit spørgsmål at det nordiske samarbejde jo er i en voldsomt god gænge i øjeblikket det tror jeg at alle

samhandler med hinanden at vi understøtter hinanden at vi har videregående aftaler på en række områder

en række andre lande vi har samkvem med

helt afgørende at man også håndterer den her type af uoverensstemmelser på en måde der gør at der ikke opstår protektionisme

vil godt vide lidt mere eksakt hvad regeringen agter at foretage sig i den konkrete situation både i forhold til norge bilateralt og i forhold til samarbejdet inden for nordisk råd det er dog også et udenrigsanliggende som jo hører under ministerens ressort jeg vil endvidere

godt høre hvad man vil i forhold til eu da jeg rejste

over for udenrigsministeren sidst i helsingfors

råds session og ministeren

var det jo med den baggrund at det her jo netop fra norsk side er begrundet i nogle hensyn fra krigens tid hvor man ville være selvforsynende fordi man

kunne forsyne sin befolkning ude i de små små dele af samfundet og at man i det hele taget hvor man havde vanskelige forsyningsvilkår ville kunne kunne brødføde befolkningen men det er jo noget der er

firs år gammelt og det var i den sammenhæng jeg relaterede det til ministeren

i og for sig er relevant fordi den norske politik på det her område bygger på en fortidig opfattelse af nogle realiteter som på ingen måde er gældende i dag i forhold til samhandel og distribution

vi er et lille land der lever af at handle med vores omverden og det betyder at når vi støder på

er opmærksom på at det skete bilateralt allerede i helsingfors hvor handelsminister

på sin norske kollega og fortalte ham også i

ønsker om at de her forhold bliver bragt ud af verden så vi igen kan samhandle hortensiaer fødevarer og så videre

alle har en interesse og en fordel i at

carlsberg altså øl og andre produkter fra carlsberg bryggerierne

er en situation som regeringen må tage meget alvorligt jeg savner der at få et konkret svar fra

på hvad man vil gøre i forhold til eu

til eøs traktaten hvad man vil gøre i

for udenrigsministeren som jo også har de nordiske

et udenrigspolitisk samarbejde hvor man gerne skulle have en stærk nordisk alliance som bygger på tillid og på solidaritet på åbne økonomier og på frihandel det her er jo i den grad et anslag mod denne tankegang og her beder jeg altså om at regeringen er en smule mere offensiv

norge skal lade være med at lave den type

protektionisme som vi ser her

et åbent europa at en åben verden hvor vi frit kan handle

vi er modstandere af toldsatser vi er modstandere af

uanset om vi møder det i form af grænsebomme eller handelshindringer så gør hvad vi kan for at få den

skal i første omgang handle om ereolen om e

vi ved jo at forhandlingerne mellem bibliotekerne og forlagene

i dansk folkepartis øjne kedeligt og det er ærgerligt det er vigtigt

har mulighed for at låne e bøger problemet har

den faktisk har været

forlagene har jo simpelt hen oplevet at de har mistet indtægter fordi folk i stedet for at købe

har lånt den på biblioteket

i forhandlingerne men i hvert fald gå ind i sagen og opfordre parterne til

spørgeren er så sent som i går stod jeg foran alle bibliotekslederne

parterne fandt hinanden igen

at de har mulighed for at låne

også gode digitale bøger så

til forhandlingsbordet nu har både ministeren og jeg jo været til en høring i dag i øvrigt en meget spændende høring hvor jeg også opfordrede

parterne til at finde sammen igen jeg tænker på om ministeren måske ikke kunne være sådan en slags brobygger altså simpelt hen indkalde parterne til et møde

at ministeren skal blande sig i forhandlingerne men

klart og tydeligt sige fra regeringens side

at de finder en løsning som ikke ødelægger

borgerne til at kunne låne elektroniske bøger kunne ministeren finde på at indkalde til sådan et møde og får parterne til at mødes det ville vi da i hvert fald være glade for fra dansk folkepartis side

skal huske på er at at ereolen blev sat i værk som et forsøg der kørte over et år og det var faktisk forlagene selv der var

at rigtig mange danskere faktisk har brugt den

underminerede den forretningsmodel som forlagene også

forsøgsordning og jeg håber at

der kommer kommer gør sig nye erfaringer forlagene er allerede kommet med deres tilbud

direkte aftaler med forlagene og dermed også få bøger ud på

den første forsøgsperiode var en central ordning men som sagt håber jeg at at

diskussionen og ellers tror jeg at den kommer igen i forbindelse med danskernes digitale

dårlige og de gode fordele og ulemper så jeg ser egentlig ikke nogen grund til at vi laver yderligere forsøg

det der er afgørende nu er at vi finder en model som forlagene kan leve med de har selv spillet ud med

spørgsmål skal være er det ikke forlagenes opgave at sende bøger på markedet og bibliotekernes opgave at støtte litteraturen på den ene eller den

og sker der ikke det at bibliotekerne faktisk går ind og konkurrerer og det er jo en offentlig virksomhed bibliotekerne er

uhensigtsmæssig måde som betyder

et blomstrende digitalt

jeg også haft møder med forlæggerforeningen og de siger jo at

inde i en periode hvor vi bliver nødt til at afsøge nye modeller der er ikke nogen der har den færdige model

og derfor anbefaler forlæggerforeningen også at man faktisk

der har altid været et godt samarbejde mellem mellem bibliotekerne

forlagene og forfatterne og de indgår i en naturlig fødekæde

blandt andet i lyset af at regeringen nu vil pålægge dagbladene en lønsumsafgift på fyrre million

der er vi jo i den situation at ministeren har sagt at det må vi ikke tale om ovre i

der skulle have adgangsbillet til at drøfte

jeg forstår og det kan ministeren jo så bekræfte nu

ministeren det er sådan et forbudt ord

det må vi jo så lige finde ud af om vi kan blive enige om

vil jeg gerne høre som det første

ud fra at vi godt må tale om det i folketingssalen

liv og levned jo hænger tæt sammen med demokrati og dannelse i vores samfund og at det er vigtigt at vi har vitale dagblade

kan få indsigt i og deltage i og følge med i den offentlige debat så hvis vi ikke har en livskraftig

for demokrati og dannelse i vores samfund

og er det derfor egentlig ikke uklogt at pålægge netop dagbladene en ekstra lønsumsafgift på fyrre million kroner ikke mindst i lyset af at de jo blandt andet også bliver ramt af den reklameafgift

som regeringen også har besluttet

som som følge af tabte distributionsindtægter det vil jeg

at den måde man skal udlægge

er at

den foregår i et andet regi den foregår enten i skatteministeriet eller i finansministeriet i kulturministeriet

til diskussion vi diskuterer ikke lønsum når vi snakker

mine gode kollegaer i henholdsvis skatteministeriet og finansministeriet

var enig i at dagbladene for øjeblikket er pressede jo dagbladene er

situation hvor de skal finde ud af at udvikle deres forretningsmodel i forhold til at man går over på digitale platforme det er en kæmpe kæmpe udfordring

de enkelte bladhuse og det skal man slet slet ikke undervurdere

det betyder så i afledt betydning selvfølgelig også at

stærkt mediebillede i danmark i forhold til at sikre en kritisk

at vi jo nu forhandler og jeg håber sandelig også at de konservative er med i den

er indhold i stedet for distribution

dagbladene især i dag fungerer på andre platforme end før så man kan ikke basere mediestøtten på de kriterier der hidtil har været gældende

og i andre sammenhænge i dag derfor er det så redaktionelle omkostninger som det udvalg der har været nedsat det såkaldte dyremoseudvalg fordi henning dyremose var formand for udvalget

men forudsætningen for det udvalgsarbejde har jo været en uændret økonomisk

finder at det er uheldigt at vi i startfasen op til de her forhandlinger dels ser en forringelse af dagbladenes økonomi som følge af en afgift på reklametryksager som går ud over deres distributionsindtægter

lønsumsafgift på fyrre million kroner det er jo en klar forringelse af hele den sektors økonomi

er angribeligt at regeringen rammer netop den sektor i en situation hvor vi skal lave en omlægning af mediestøtten der egentlig

arbejde har været under forudsætning af en uændret økonomisk

kunne regeringen ikke overveje

herre lars barfoed kender jo også godt det udspil som regeringen har lagt frem det

påpeger jeg også at vi vil afvikle

stigningen i lønsumsafgiften så den direkte støtte til dagbladene er faktisk den samme fremadrettet

som mediestøtterapporten drejer sig om så samlet set

tale om en forringelse på fyrre million kroner det kan man jo ikke komme udenom så flytter man

er dagbladene men nogle andre der bliver ramt men der er nogle der bliver ramt af det her som i dag er medier som får mediestøtte

har man jo indført en reklametryksagsafgift som også rammer dagbladene med fyrre million kroner i øgede distributionsomkostninger

deres egne opgørelser så der er tale om en forringelse af økonomien uanset hvordan man end vender og drejer det netop som vi skal til at starte forhandlingerne og det synes jeg

blade bliver der frigjort fyrre million kroner dem som ikke er inde i diskussionen tænker

en del af mediebilledet nej det er de ikke

demokratistøtte vi skal støtte kritisk journalistik ideelle blade varierer fra

enig med mig i at når vi går ind og støtter og mener at det er demokratistøtte så handler det om at støtte kritisk journalistik med med bredt samfundsmæssigt sigte

en boligforening i kokkedal i boligområdet egedalsvænge

at afskaffe julen er jo en lidt speciel

beslutning specielt i et land som som danmark men ikke desto mindre

flertallet består af personer med muslimsk baggrund at man ikke ønskede at bruge omkring

syv tusind kroner på et julearrangement som der er tradition for at man holder år efter år det synes jeg jo er forkasteligt det er uanstændigt at man kommer til et land

afskaffe det lands traditioner i et bestemt boligområde

hvis jeg nu har forstået spørgeren rigtigt

en lokalforening der beslutter hvad de vil bruge deres budget til og det skal kulturministeren i sandhed ikke blande sig i uagtet

om man kan være enig eller uenig i deres disponeringer sådan på personligt plan

for ministerens vedkommende jeg synes det er tyndt at ministeren siger at man på det personlige plan kan mene et eller andet om det her jeg

hvad kulturministeren mener om det her i

hen vedtager at afskaffe et julearrangement i et boligområde fordi det nu forholder sig sådan

muslimsk baggrund der har fået flertal i en boligbestyrelse det kan man ganske enkelt ikke være bekendt der bor da også

med mange andre kulturelle baggrunde herunder danskere

så jeg synes det er rimeligt at landets kulturminister som jo trods alt må have en mening om hvordan den kulturelle udvikling i landet er kommer med

komme med et modforslag og gå ind i den demokratiske debat

kulturministeren skal da ikke forholde sig til hvad en lokalforening i et givet lokalområde

lyder nærmest som om den her lokalforening har besluttet sig for at afskaffe julen og

er tradition for i det pågældende område sagen er den at vi

også kommunalt demokrati og også nationalt demokrati folketinget og ministeren har mulighed for at påvirke tingene

er under ministerens værdighed at forholde sig til og det synes jeg ærlig talt

herunder en tradition for at man selvfølgelig fejrer julen som noget fuldstændig indlysende

så er der en boligforening hvor et flertal med muslimsk baggrund har vedtaget at det gider man bare ikke mere og så siger landets kulturminister

en aktie i jeg kender jo ikke

niveau beslutter hvad de vil bruge deres

og så er der nogle aktiviteter de ønsker fremmet og nogle aktiviteter de ikke ønsker fremmet der må man vel

bare sige at hvis der er nogen i det lokale område der er utilfredse med den beslutning skal de gå ind i det lokale demokrati

det kan være at den her sag er med til at vitalisere det lokale demokrati derude det kan

anledning til at kunne fortsætte vores drøftelse om fregatten jylland det er jo sådan at fregatten er i vanskeligheder eller i hvert fald kan forudses at ville komme

betydelige vanskeligheder som kulturministeren ved

har vk regeringen i samarbejde med dansk folkeparti fra to tusind og ni og frem til og med to

vedligeholdelse på årligt fire million

derved kommer fregatten sandsynligvis i nogle store vedligeholdelsesmæssige problemer

fregatten jylland i ebeltoft hvad der har med museums visualiserings og formidlingsdelen at gøre en anden ting er hvad der har

bygningsmassen derovre at gøre herunder drift af kiosk

forpagtede restaurant det er ligesom tre forskellige dele fregatten jylland har jo haft en meget omtumlet skæbne og fremstår vel i dag mere vedligeholdt end nogen sinde tidligere men det forudsætter altså også at man er over arbejdet hele tiden og at man bruger nogle ressourcer på det det er verdens største træskib det er en stor åben træbalje som forfalder meget hurtigt hvis ikke man vedligeholder den om ikke dagligt

to tre år skal man nærmest begynde forfra jeg vil gerne spørge ministeren hvad han vil gøre for at afhjælpe

kulturarv af national karakter og om ikke ministeren er enig i at national kulturarv skal man passe på uanset hvordan den er organiseret og uanset om det er et statsanerkendt museum eller om det er en selvejende institution eller hvad det i øvrigt

er jo på alle måder ulykkeligt for fregatten jylland

at bevillingen løber ud for

dagligt arbejder med fregatten og givetvis også

er at jeg har omprioriteret penge fra statens

det slår overhovedet ikke til i forhold til det behov som fregatten jo givetvis har men det er

er vigtigt for mig i den her sammenhæng at understrege er ikke fordi det skal blive polemisk men

alligevel understrege det at da venstre fremlagde deres finanslovforslag var der heller ikke nye penge til fregatten jylland så det vil sige at

den tidligere regering har givet midlertidige bevillinger til fregatten jylland og disse midlertidige bevillinger

fundet et mindre beløb fra en anden institution og

det over til fregatten jylland det løser ikke den udfordring fregatten jylland står over for men jeg vil også

kasketterne skal blandes sammen

har faktisk to kasketter på i den her sag både som bestyrelsesmedlem og som medlem af folketinget min nysgerrighed går på

i en rimelig vedligeholdelsesmæssig tilstand nu bryster ministeren sig af at han har fundet penge trehundredetusind

står på finansloven men der er unægtelig forskel på fire million

at der her er tale om national kulturarv og så vil jeg også gerne høre om ikke ministeren vil forholde sig til at samfundet staten har et ansvar i forhold til den nationale kulturarv vi har i det her land for så meget national kulturarv har vi jo faktisk heller ikke

ministeren også vil være så storsindet at anerkende at organisationsformen for det der måtte være national kulturarv burde være af mindre betydning i forhold til dette

fastholde og vedligeholde den nationale kulturarv

principielle spørgsmål som jeg meget gerne vil have

og på den måde også skriver sig ind i en

men det ændrer ikke ved at at der er tale om en selvejende institution

også en institution som selv har

skal der altid være en balance mellem indtægter og udgifter

de tider hvor det er

ikke har de penge man gerne ville have men så skal man sætte tæring efter næring

som institution og det er vigtigt for mig at understrege at der

bestyrelsen for den selvejende institution fregatten jylland

vil det komme til at gå ud over fregatten jylland og dermed vil det komme til at gå ud over en

det er her jeg i den grad synes at samfundet her repræsenteret ved kulturministeren kommer ind i billedet for hvad gør vi så for for bestyrelsen er det for så vidt ingen kunst at skære budgettet til det vil komme til at gøre ondt og det vil være smerteligt men men det kan man gøre men det løser jo ikke problemet med et stykke nationale kulturarv som vil gå i forfald fra dag et

uopretteligt når der er gået en fire fem år det er den problemstilling jeg synes statens kulturrepræsentant nummer en nemlig kulturministeren skulle forholde sig til

prøve at være behjælpelig med at løse det

fremtiden så vi har et stykke levende

man forestille sig et samarbejde med relevante

så man på en eller anden måde på den ene side

man er klar til når økonomien bliver bedre

platform for fregatten jylland det håber jeg faktisk for fregatten jylland

hvor man fremadrettet må sænke aktivitetsniveauet

ganske alvorligt og så håber jeg på at man kommer ud af den økonomiske situation man er i nu

og genoptage mødet klokken fjorten med det næste punkt på dagsordenen besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

udfordres sådan som ministeren udtalte under formandsvalgkampen i

jeg tror at det er fordi det er transportministeren der er tændt for jeg ved ikke hvem der

og visionært regeringsgrundlag og vi har allerede i regeringen

udgangspunkt i regeringsgrundlaget vi skal fortsætte arbejdet med at leve op til regeringens ambitiøse plan på uddannelsesområdet jeg nævner lige de områder hvor jeg synes der er

i forhold til studerende på de videregående uddannelser

går i gang med en stor reform af folkeskolen som sikrer lige muligheder for alle

og det vi arbejder på er i to tusind og tretten at skaffe enogtyvetusind nye job på mit eget område som erhvervsminister

arbejder vi med en ny erhvervspolitik som skaber bedre rammevilkår for virksomheder

for det blå danmark hele miljø og energiområdet de kreative erhverv velfærdsteknologien og så videre jeg glæder mig til at føre vores erhvervspolitik

så er der hele det grønne område klimaplan danmark energiaftale ny ressourcestrategi og vi arbejder med naturplan på grundlag af det arbejde som natur og landbrugskommissionen også er i fuld gang med

omlagt bilafgifterne og der er rigtig mange initiativer på det sociale område

tager initiativ til en lang række forbedringer her

har arbejdet med at forhindre overgreb på børn

og på sundhedsområdet med diagnosegaranti og også en udredningsgaranti for psykisk sygdom sådan kunne jeg blive ved

her at kunne komme med nogle af de gode ting der er jeg glæder mig over at være med til at føre regeringsgrundlagets mange gode planer

indgår vi også en stribe aftaler på forskellige områder

ikke så meget på hvad der står i regeringsprogrammet for det går jeg ligesom ud fra er det man arbejder ud fra men når der nu kommer en en udtalelse om at

ønsker at udfordre regeringsprogrammet

at der er noget i regeringsprogrammet ministeren ønsker at lave om og der er min interesse egentlig

jeg er enig med ministeren i at der er mange ting i regeringsprogrammet der

mit spørgsmål går i retning af hvad det så er for nogle områder ministeren ser skal udfordres

har udarbejdet jeg skal ikke kunne sige om man under tidligere regeringer har arbejdet sådan manifestagtigt det

andre svare på men sagen er jo at der hele tiden dukker nye udfordringer op

ikke længere nødvendigvis er de bedste løsninger der er problematikker der dukker op

ville være der og det der jo er vores opgave som regering er hele tiden at være meget opmærksom på

med en aftale som er en aftale mellem tre parter og det er vores aftaler som vi skal videreudvikle hvis alle parter er enige om det det er det der giver mulighed for

som regering være parat til at håndtere de nye udfordringer man kan jo ikke vide alt heller ikke hvad der måtte ske ude i fremtiden så det har jeg forståelse for men når ministeren så samtidig siger

forandringer og selvstændige tanker og nye ideer er der så nogle ting i regeringsprogrammet

når regeringsprogrammet skal udfordres for det må jo være det bestående regeringsprogram der så skal udfordres som ministeren mener netop er en hindring

hvordan skal det ellers fortolkes når ministeren mener at det bestående regeringsprogram skal udfordres

men jeg må også antage at det regeringsprogram der ligger nu er det svar som regeringen har på de udfordringer som vi kan se og som skal håndteres i den kommende tid så hvor er det præcis

vi arbejder på i regeringen og som jeg selvfølgelig også nu er glad for

hver dag bliver klogere på og

mulighed for at tage nye initiativer til det er den ene del af

udvikle mere og folde mere ud

samfundet står med en masse udfordringer det er det vi tager fat på som regering det er også det

vi er med til at udfolde og som vi så fremlægger her forhåbentlig med den bredest mulige tilslutning der kan komme til det så specifikt omkring det

et relativt bredt område kan man sige kan jeg så forstå det som værende et udtryk for at ministeren ikke mener at det nuværende regeringsprogram faktisk giver de løsninger på de udfordringer som vi kender

dejligt at høre lidt om hvad ministeren så mener der skal laves om i regeringsprogrammet

jeg hører ministeren jeg kan næsten ikke tolke det på anden måde end at ministeren siger at regeringsprogrammet skal udfordres skal foldes mere ud men det skal udfordres blandt andet på miljøområdet blandt andet på velfærdsområdet fordi der sker nogle nye ting i vores dagligdag som gør at det regeringsprogram vi har i dag

vel ikke forstå det på ret mange andre måder end på den måde

udfordringer som ministeren ser der er blandt andet på miljøområdet og på velfærdsområdet

forstå at ministeren ønsker at udfordre

derfor følger vi hele tiden den udvikling der er i samfundet og derfor tager vi hele tiden

miljødagsordenen og så er det også omkring lighedsdagsordenen

vi vil arbejde jeg tror aldrig

nu venter vi bare på at tiden går mens vi er i regering så min ambition er ligesom resten af

der er rigtig store

og det er det vi hele tiden arbejder for at opfylde

bliver indført en konjunkturafhængig dagpengeperiode

tak for ordet igen det er jo rart at

af at de ledige beholder tilknytningen til arbejdsmarkedet jeg er også optaget af specielt i den nuværende ledighedssituation at det kan ske det er hvad regeringen har lagt vægt på med akutpakken og med akutjobaftalen så er jeg også meget optaget af virksomhedernes konkurrenceevne og af at virksomhederne har den nødvendige arbejdskraft til rådighed

det der er med akutpakken er at de ledige hurtigere kommer til samtaler

hjælper de ledige til at finde job akutpakken og aftalen om akutjob er også til gavn for virksomhederne og arbejdsmarkedskommissionen og senest det økonomiske råds formandskab har netop anbefalet at det specielt er vigtigt at hjælpe de ledige under en lavkonjunktur det er det vores satsning har

med akutpakken og aftalen om akutjob at tage hånd om den akutte situation som vi står i og så er det også

lejligheder været ude at ytre ønske om eller i hvert fald

akutpakken kan være en ting man kan så have nogle holdninger til om den virker men men

lave en konjunkturafhængig dagpengeperiode

har fremført og som også ministeren selv i den forbindelse har sagt var interessant hvori er det at det er interessant at lave en konjunkturafhængig dagpengeperiode

og de forskellige tiltag vi har gennemført

hjælpe dem som risikerer at falde ud af dagpengesystemet de skal hjælpes og det skal falde på plads regeringens position hvad angår dagpengereglerne fremgår jo også af regeringsgrundlaget men hvis der på et tidspunkt kommer en bred debat om emnet synes jeg at vi skal hilse den velkommen vismændene kom jo ikke med en fiks og færdig løsning og så er det interessant at vismændene anbefaler en konjunkturafhængig dagpengeperiode ligesom arbejdsmarkedskommissionen tidligere har gjort de har argumenter som jeg synes det er værd

jo blandt andet drøfte hvornår man har en højkonjunktur

hvornår man har en lavkonjunktur og hvor kort og lang dagpengeperioden skal være i de to tilfælde og det der er er at djævelen sidder

udtryk for nemlig at det kunne være interessant at indføre en konjunkturafhængig dagpengeperiode sådan

hvert fald ministerens svar ellers må hun jo korrekse mig

sidste omgang været på banen med de her forslag som så også har været støttet af ministeren

ministeren siger at det kunne være interessant og at der også er nogle ideer omkring det netop at hjælpe når man er i lavkonjunktur og

mindre når man er i højkonjunktur

er ledige som risikerer at falde ud af dagpengesystemet

lagt rigtig mange kræfter i vores akutpakke og i akutjobaftalen som reelt går ind og hjælper de ledige og også

fremgår som sagt igen af regeringsgrundlaget lige nu er det nødvendigt at samle kræfterne om finansloven og få den på plads

have gennemført for at hjælpe dem der risikerer at falde ud af dagpengesystemet

det er et vigtigt indspark som er kommet

vi har med hverken i de forhandlinger der ligger nu eller inden

interessante at tage det med på sigt

der lå jo i det at det det var interessant ergo var det noget som ministeren synes kunne være en mulighed på et tidspunkt hun siger så at det ikke nødvendigvis

kvitterer for at hun har stået på mål for det hun tidligere

vigtigt et forslag at det er noget som regeringen vil arbejde for her i den kommende tid

regeringsgrundlag der er og ikke at skabe usikkerhed om de initiativer der er taget

fungere til gavn for dem der falder ud af dagpengesystemet og få akutjobaftalen til at blive implementeret og fungere godt

at vi som politikere på sigt hele tiden

er jo det der holder i den her regeringsperiode

regeringsperioder efter den den her periode og så er det

grundlag enhedslisten gentagne gange ikke deltager i lovbehandlingen af lovforslag

med enhedslisten og jeg er ikke i tvivl om at de har et meget vågent øje

vil jeg anbefale at herre hans kristian skibby

betydning for en nyudnævnt erhvervsminister at man også her i folketingssalen har den åbne dialog her hvor der er kamera på her hvor meningerne brydes og der er det jo altså erhvervsministeren som har ansvaret for at de lovforslag som ligger på

debatteret på en god og forsvarlig måde det bliver de egentlig også af dem der er her

og et eksempel den femogtyvende oktober havde vi tre af ministerens lovforslag til behandling l seks og tyve

meget vigtige og rimelig omfangsrige lovforslag

fik vi nogen som helst kommentarer fra enhedslisten

tror og tænker og der er det altså partierne har parlamentet her til

også fra ministerens side har gjort sig nogle overvejelser om

synes det er for at sige det ligeud rigtig træls at man har et regeringsbærende parti som demonstrativt bliver væk fra

de gør ganske udmærket hvis jeg er i tvivl

jeg og skulle herre hans kristian skibby være utilfreds med

vil jeg anbefale at herre hans kristian skibby selv henvender sig direkte til

den første november lovbehandlede vi

spørger dem bare hvis der er noget men en ting

om noget på et lukket ministerkontor noget andet er jo tage diskussionen og dialogen her hvor vi faktisk burde tage de her diskussioner det er altså her der er åbenhed om tingene

til protokols derfor synes jeg at ministeren skulle reflektere lidt mere over det her med om man bare skal acceptere at partier

de står for på den måde som de synes

jeg anbefale at at

rejst over for folketingets formand eller præsidiet jeg har ikke grundlag for at gøre det jeg

så er der så meget mere tid og plads til herre hans kristian skibby når vi mødes her

hvor det er relevant

kun undre mig såre over at ministeren synes at det er helt i orden sådan tolker jeg det

deltager i lovbehandlingen af l seks og tyve l syv og tyve l otte og tyve og pyt med

fyrre og l en og fyrre det synes vi ikke

så bliver der spurgt

vil gøre for at sikre deltagelse i

ambitiøse arbejde for at skabe vækst og arbejdspladser i danmark

år har været faldende konkurrenceevne vi kan jo så

det kan godt være at ministeren har et godt samarbejde med enhedslisten

der foregår nogle ting når man forhandler i en flertalsgruppe

har bare svært ved at vide hvor vi har de partier henne

engang gider at ulejlige sig med at have en ordfører

l seks og tyve l syv og tyve og l otte og tyve

for erhvervsministerens område blev behandlet her i folketinget den femogtyvende oktober

kommentarer fra enhedslisten

tilbagemeldinger fra enhedslisten

om ikke ministeren kan se at det er dybt problematisk at et regeringsbærende parti som støtter

så ministeren om man vil gøre nogle tiltag til at sikre

at de deltager i lovarbejdet her i folketinget der er vel en grund til at partierne

blive væk det er det jeg synes der er dybt frustrerende og jeg håber

ministeren vil måske ikke ligefrem indrømme men

til sig som en logisk problemstilling at man har gjort sig så afhængig af et parti som ikke

enhedslisten selv og skulle herre hans kristian skibby være uenig i dette

henvende sig direkte til enhedslisten det jeg er optaget af og som jeg dybest set mener vi bør være mest optaget af her i salen er at få

er at fortsætte med at fremsætte nogle rigtig gode og vækstskabende lovforslag og på den måde gøre det ekstra interessant at deltage

få medlemmer af folketinget

have lov til at sige missede de aldrig chancen for at gå ned i

fået næsten tre gange så mange mandater

at synliggøre over for for enhedslisten at det er urimeligt

ikke deltager i lovarbejdet men så vil jeg

mener at det er helt legitimt

at gøre opmærksom på det store arbejde der

sikret vækst og beskæftigelse her i danmark jeg tror faktisk det er det der ligger danskerne allermest på sinde og det som de er allermest optaget af at høre om fra salen er nemlig

det arbejde håber jeg at der vil være opbakning til

spørgsmål som ministeren kan svare ret præcist på nemlig enten ja eller nej

ministeren om ministeren mener at det er

et parti bliver væk fra førstebehandlingen her i folketinget af fem

og at jeg bruger min tid som minister på

varige arbejdspladser og gode vækstvilkår for danske virksomheder det svarede jeg

at slå fast at det er regeringens linje at udvisningsreglerne skal være stramme og at kriminelle udlændinge som udgangspunkt skal udvises udvisningsreglerne er derfor også udformet sådan at udlændinge som begår kriminalitet der giver mulighed for udvisning skal udvises medmindre det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser domstolene foretager en afvejning af kriminalitetens grovhed over for udlændingens forhold for at vurdere om udvisning vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser i den forbindelse vurderer domstolene særligt udlændingens tilknytning til danmark når den afvejning som domstolene foretager fører til at der ikke kan ske udvisning af udlændingen fordi det vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser skal den pågældende udvises betinget med en prøvetid på to år en betinget udvisning er et tydeligt signal om at begået kriminalitet i sig selv

er en betinget udvisning en klar advarsel til den kriminelle om hvad konsekvenserne af næste skridt på den kriminelle løbebane vil være det er sådan at hvis en udlænding der er betinget udvist begår ny kriminalitet inden for prøvetiden ja så skal det vurderes om udvisningen fortsat vil være i strid med danmarks internationale forpligtelser eller om sagen har ændret sig

udvisning nu kan udløses hvis den nye kriminalitet for eksempel er så grov at afvejningen fører til at udvisning ikke længere vil stride mod de internationale forpligtelser så skal der ske udvisning men der skal også ske udvisning hvis den nye kriminalitet sammenholdt med den tidligere begåede kriminalitet efter en samlet afvejning fører til at

sagt kan vægtskålen altså tippe så de begåede kriminelle forhold samlet set nu vejer tungere end de forhold der tidligere har betydet at udvisningen i en sag ikke kunne ske inden for rammerne af danmarks internationale forpligtelser

der er redegjort for hvordan det forholder sig

trods alt er enig i at det skal være og den afvejning

der ikke kan ske udvisning af en udlænding fordi det

internationale forpligtelser fører den til at det ikke er i strid med det ja så skal

derfor er det meget klart altså personer der kunne udvises før ændringen

udvises før ændringen også vil kunne udvises efter ændringen det set meget klart

kontant det er naturligvis også derfor den relevante bestemmelse i

indeholder en særlig forhøjet strafferamme som giver mulighed for at straffe sådanne forbrydelser med op til otte års fængsel straffen for overtrædelse af

som bekendt blevet skærpet en række gange over de senere år i to tusind og fire blev strafferammen

og nitten hævet fra seks til otte års fængsel det blev samtidig fremhævet i forarbejder til loven at det forudsættes at straffene gennemgående skulle forhøjes med en tredjedel i forhold til det der hidtil var udmålt af domstolene siden er der i to tusind og ni gennemført to skærpelser af bestemmelsen i og nitten stykke tre som blandt andet vedrører personer der modsætter sig anholdelse eller lægger hindringer i vejen for politiets og andre myndigheders arbejde

henvise til at der også i forbindelse med politiuddannelsen er stor fokus på hvordan man i øvrigt undgår vold og overfald i tjenesten i politikredsene er man desuden meget opmærksomme på gennem den generelle

arbejdet i videst muligt omfang at undgå vold og trusler mod de ansatte

det er altså således min opfattelse at der allerede i dag er stor fokus på sager om vold og overfald mod politiet

fra nogle episoder i esbjerg hvor polititjenestemænd er blevet truet af

blev en rocker fremstillet i et grundlovsforhør men løsladt af dommeren da den forventede straf

et af de her overfald ikke ville overstige tres dage i et andet tilfælde

blev rockeren sigtet for trusler om vold mod polititjenestemænd jævnfør straffelovens

nitten men blev end ikke forsøgt fremstillet i et grundlovsforhør

efter de her trusler udstyret med en

hvor vedkommende opholdt sig med familien weekenden over og

egen sikkerhed i den pågældende periode esbjerg politiforening

retsudvalget en liste over forskellige episoder som efter deres opfattelse straffes

det er altså lige fra syv dages fængsel

op til en enkelt dom på to år der også indeholdt vold

men der er mange domme på tyve tredive eller tres dages fængsel

vil jeg godt spørge justitsministeren er det rimeligt at straffen for trusler

hvad er ministerens holdning til det mener ministeren ikke at der er brug for at stramme op så vi kommer de her politifolk til undsætning der virkelig er i knibe

er meget alvorligt det skal forfølges og og straffes hårdt og

mulighed for at kommentere de konkrete eksempler som

her og nævner det er min holdning til hvordan det skal foregå

by er et eksempel det er jo også derfor

har lavet en ny taskforce i vestdanmark som jo blandt andet har til formål at sikre

på meget lidt misundelsesværdige vilkår

i kontakt med de her meget negative personer der

set bare er med i bandemiljøet for at tjene penge og er villige til at gøre hvad som helst

tilmed retter trusler mod en selv og familien så er

at være på en arbejdsplads hvor der ikke bliver grebet ind over for

det danske samfund derfor kunne

ikke ville være fornuftigt at vi netop kiggede på de domme som blandt andet esbjerg

bandeproblematikken uanset hvor det er henne

jeg nævnte lige før og jeg kan nævne det igen at at nogle af de domme vi bliver præsenteret for i forbindelse med trusler altså handler

korte straffe for alvorlige trusler mod

alarmtelefoner for at undgå den situation at de bliver truet og at

bliver truet kan ministeren ikke godt se at det ikke er holdbart

realiteten er at de straffe der gives er er nogle der ikke er nogen der har respekt

bragt med her i dag og står og læser op af jeg kan sige

at vold og trusler

fortjener et klap på skulderen og derfor

meget alvorligt det ligger helt fint i forlængelse af den indsats som regeringen

som handler om at vi skal det her rockeruvæsen

at man som offentligt ansat kan ytre sig frit

med at slå fast at offentligt ansatte har en vidtgående adgang til at ytre sig og det er vigtigt at

den offentlige debat det gælder naturligvis også for ansatte i politiet den vidtgående ytringsfrihed

ansatte har er dog begrænset på enkelte punkter offentligt ansatte må eksempelvis ikke fremsætte æreskrænkende udtalelser eller videregive åbenlyst urigtige oplysninger om arbejdspladsen ligesom de ikke må videregive

tavshedsbelagte oplysninger

kan eksempelvis være oplysninger om enkeltpersoners private forhold eller om politimæssige efterforskninger de nærmere principper for det jeg har stået og sagt her offentligt ansattes ytringsfrihed er blandt andet beskrevet i den pjece der hedder god adfærd i det offentlige som den daværende personalestyrelse kl og danske regioner

at vide af polititjenestemænd at

truet på deres ytringsfrihed i det daglige

det er jo for mig at se meget uheldigt fordi man som offentligt ansat som ministeren også er inde på har en udbredt grad

det er klart at man jo ikke inden for de regler der nu er i en virksomhed og

også inden for politiet kan ytre sig

i konkrete sager hvis ikke der er belæg for det og hvis man ikke er den der skal

er jo et sted hvor stort set alle

det kan polititjenestemænd også

politifolk kan selvfølgelig også have et behov for at skrive ting på facebook de har oplevet uden på den måde at udtale sig på hele

jeg er altså som sagt blevet kontaktet af polititjenestemænd der har været til såkaldte bekymringssamtaler med ledelsen rundtomkring det er ikke bare et sted i landet det er flere steder i landet fordi de har ytret sig offentligt på

og for mig at se er det uheldigt hvis man så får at vide at hvis man gør det en anden gang

bliver man i øvrigt fyret eller forflyttet eller truet i det hele taget på ens levebrød

godt tænke mig at høre justitsministeren om ministeren vil være med til

polititjenestemændene er

i forbindelse med de ytringer de måtte komme med på egne vegne i det offentlige rum rum og jeg understreger på egne vegne

den ytringsfrihed som lovgivningen faktisk giver mulighed for

den daværende personalestyrelse kommunernes landsforening og danske regioner udgav i to tusind og syv

inden for de rammer ganske gode muligheder for at finde ud af

nogle retningslinjer og nogle

er blevet gjort bekendt med det direkte skal

at der er politifolk der på grund af de meget omfattende effektiviseringer der

mennesker kan ytre sig frit i stedet for at man sådan set

de nærmere principper for det er som sagt beskrevet

god adfærd i det offentlige som jeg har nævnt et par gange og den synes jeg da man skulle prøve

til beskyttelsen af de ansatte ikke er

og at der er mange eksempler på at den er gal politiforbundets formand siger at det særligt

at der er behov for at råbe vagt i gevær så

med en ambulancevirksomhed i forhold til de personer der bliver truet på deres levebrød fordi de tillader sig

principper det er de bygger på ja så kan man

samarbejde med medarbejderne og om hvordan man har det på sin arbejdsplads

er det på alle arbejdspladser og det

de offentligt ansattes ytringsfrihed for vi har

i den forbindelse er linjeføringen som en helt normal arbejdsgang

detailprojekteringen blev gennemført var vurderingen at tunnellen ville være knap seks hundrede m lang

tunnellen projekteret til at være fem hundrede og tres m lang banedanmark har konsekvent konsekvent vurderet støjudbredelsen ved denne længde af tunnellen og den foreløbige vurdering viser at banestøjen vil holde sig inden for miljøstyrelsens vejledende grænseværdier der er endvidere kommet en

afstand mellem tunnellen i valby under kulbanevej og tunnellen i hvidovre under vigerslev allé

afstand mellem tunnellerne har i sig selv en positiv jernbanemæssig sikkerhedsbetydning og derfor behøver man ikke så mange ekstra sikkerhedstiltag i tunnellen og det er så med til at spare penge min holdning til den ændrede udformning af jernbanetunnellen under vigerslev allé er at banedanmark synes at

mistanke eller frygt i den her sag

at den her tunnel

man kan spare nogle penge på det her i dansk folkeparti

de her tunneller både på strækningen gennem valby

hvidovre netop fordi det er de allermest tæt befolkede områder som

passerer igennem derfor er det selvfølgelig vigtigt for os at vi har fået indkapslet den støj som

de her tog vil udsende mest muligt af hensyn til de borgere som kommer til at bo langs med

kunnet indkapsle det mest muligt ved at få tunnel på så lang en del af strækningen som muligt og så synes vi ikke det er rimeligt at man begynder at fifle med

at den lige pludselig er krøbet fyrre meter i detailprojekteringen for at spare nogle penge

tunnel giver mere støj for dem som som kommer til at bo

så synes synes ministeren ikke at man svigter de beboere som er blevet stillet tunneller i udsigt

engang være sådan at når man planlægger noget så har man en fase hvor man laver nogle forundersøgelser

gennemgang af det her og der ender tunnellen så med at blive fem hundrede

det skulle være et forsøg på at genere borgere i hvidovre mest muligt som der nærmest

det er en kombination af at det var det fornuftige at gøre også i forhold til jernbanesikkerheden det lever

miljøstyrelsen og derfor synes jeg

et projekt her som er det bedst mulige

nogle bestemte borgere bestemt ikke

mellem mange af folketingets partier om

ikke det er rimeligt at man begynder at forkorte tunnellens længde for at spare nogle penge jeg tror næppe at man ville være gået den anden vej

jamen vi gør da bare tunnelen længere endnu det koster godt nok nogle ekstra penge men det er vi ligeglade med vi gør den bare længere

garantere at tunnellen ikke bliver kortere end det som allerede nu er på bordet

viser det sig når man kommer i gang med detailprojekteringen

tekniske årsager der er til det det kan jeg ikke svare på her i dag

er nu ret sikker på at det

forsøg på at spare penge og så genere borgere

så er det fordi det da banedanmark detailprojekterede

vi klare skriftligt men jeg synes da alligevel

at man vælger at lave tunnellen kortere det

godt være nogle tekniske grunde til men når det nu er

var tegnet ind på de oprindelige tegninger at den fik en længde på seks hundrede m

at forkorte den i stedet for bare at sige vi tager de seks hundrede

de her meter meter tunnel kunne der nok godt være fundet penge til hvis man

herre kim christiansen om det er usædvanligt at man har en forundersøgelse

fra forundersøgelsen til detailprojekteringen er ting der ændrer sig

i at det nærmest er helt naturligt at

en forundersøgelse har jo den karakter den nu har den gør os meget klogere på en

mange mange millioner kroner det var fordi det var den mest fornuftige måde at gøre det på

er stillet af

otte og halvfems blandt andet hedder at forringelser på ét punkt typisk er en forudsætning for forbedring på et andet er ministeren så enig i at dette ikke er en naturlov og at det modsatte også kan forekomme og burde være det typiske især i en moderne offensiv trafikplanlægning hvor investeringer i og billiggørelse af kollektiv trafik kan lette trængsel og nedsætte forbruget af bilkørsel til gavn for miljø og klima

kunne jeg næsten gætte at det havde noget med fyn at gøre

sådan at det altid gik op i en højere enhed

kan man ikke altid få det som man

et tog som både skal være lokaltog og lyntog på samme tid

ikke både stoppe ved samtlige stationer og så lynhurtigt bringe folk imellem landsdelene

sikre at der er sammenhæng i den kollektive trafik og at den er til gavn for passagererne

sige at de målsætninger som herre henning hyllested nævner i den sidste del af sit spørgsmål her

og generalisere til hele trafikområdet men man kan i forhold til spørgsmål

som tager udgangspunkt i situationen på fyn den situation er egentlig meget

til at illustrere princippet om

der er enighed om at

der er en voldsom belastning af sporene og så er der jo

ligesom pludselig lukket op for at man måske går hen og lukker stationer men man kunne jo også alternativt investere i togtrafikken

et overhalingsspor et tredje spor et fjerde spor hvad ved jeg langs motorvejen

investere på den måde i jernbanen og dermed også opnå reduktion af rejsetiden det betyder jo at der i

bliver flere tog kortere rejsetider og man må så gå ud fra at

tiltrække flere rejsende det er jo en offensiv måde at gribe tingene an på og det er ligesom den diskussion jeg gerne vil henlede ministerens opmærksomhed på i stedet for ligesom at acceptere princippet om at

sådan har jeg ikke udtalt mig og sådan arbejder jeg ikke og sådan bør det selvfølgelig ikke være men jeg synes bare også herre henning hyllested at man er nødt til at være lidt ærlig også over for passagererne på fyn

vi fik investeret meget mere i den kollektive trafik i de kommende år det

til med forskellige aftaler vi har lavet undervejs men jeg tror også at

det tredje spor over fyn inden for

næste halve eller to år

også landsdelstrafikken er ved at ryge ud i problemer så synes jeg

med forslag til hvordan vi med den situation vi kan se kan forbedre mulighederne for passagererne med understregning af for passagererne

der kommer ud af det og så må vi politisk tage stilling når vi har fået det

formulering om at forbedringer et sted kan føre til forringelser et andet sted

en forkert tangent at køre ud ad

også at ministeren trods alt bekræfter at det bestemt ikke er et generelt princip jeg er bare bange for

siger jamen der er ikke plads til et tredje spor eller

er det det man vil er det det der definitivt løser problemet ja det er det hvis man vil den kollektive trafik og hvis man vil

lade stå til om jeg så må sige det beskylder jeg heller ikke ministeren for at gøre så er det ikke at lade være med at foretage

i stedet for sige så lukker vi nogle stationer og så lader vi busserne klare det arbejde

partier som regeringen i de kommende år skal indgå finanslov med er enige i

sætte en dagsorden her så

citat i et svar og

man på at være lidt kæk og så havner man også i gyngen ikke

er et problem og at hvis vi ikke får gjort noget ved det lader vi passagererne

hvis det var en anelse kækt undervejs men det var faktisk

det her hus så det synes jeg er rigtig godt og det er slet ikke det nej det er selve princippet der kan ligge til grund for det jeg er blevet bekræftet

en fare for at princippet om ikke andet kan blive realiseret i forbindelse med vestfyn jeg kunne nævne et andet eksempel det er jo motorvejen

holstebro herning hvor man jo også kan kan vende det

hvorfor investerer vi ikke i jernbanetrafik deroppe hvorfor kigger vi ikke på hyppigheden af

det var jo en glimrende lejlighed til også

af alt det gods med jernbane men det vil kræve en udbygning af jernbanen mellem herning og holstebro og sådan set videre til aarhus havn

tidspunkt det er sådan nogle af de visioner jeg er lidt bange for går

hævde et princip om at forbedringer et sted

men kækheden skal være

at vi deler måske med den moderation

at jeg synes at vi i danmark har nogle unikke muligheder for at forbedre situationen netop fordi vi formår at lade den individuelle trafik gå hånd i hånd med den kollektive trafik og det er den målsætning som jeg synes

giver i ringsted dagblad den niogtyvende oktober

den ansvarlige borgmester har har tilkendegivet sådan i hvert fald refereret i dagspressen at der måske er noget om at de forhold gør sig gældende derfor går jeg

hvis det skulle passe at

og jobcenteret får rettet op på de problemer

jeg gerne holde fast i at det er mit klare indtryk og min klare fornemmelse at langt de fleste mennesker der er ramt af arbejdsløshed gerne vil

også tror at der er nogle der snyder

hvis man ønsker at modtage en ydelse fordi man ikke kan forsørge sig selv skal man selvfølgelig

man ikke kan skaffe arbejdskraft til et sted

kender jeg ikke de konkrete forhold

kan sige er af helt generel karakter hvis

står til rådighed når man er dagpengemodtager kan man miste sin

skal i alle a kasser være en løbende rådighedsvurdering af

vores arbejdsløse det er vigtigt både for at vi sikrer at de penge der udbetales

har alle en interesse i at

vi går til det sidste spørgsmål på dagsordenen og det er stillet til beskæftigelsesministeren af fru louise schack elholm

kommunen selv via jobcentret lave en rådighedsvurdering af vedkommende og hvis

der er arbejdsmarkedsparat som siger jeg ønsker ikke at arbejde så skal vedkommende modtage kontanthjælp og så er der et ret finmasket sanktionssystem som i øvrigt bruges flittigt ude i landets kommuner allerede i dag

er ikke i orden det er forkert hvis man som

hvis vedkommende er dagpengemodtager ligger rådighedsvurderingen

a kassen og så skal jobcentret reagere i mine øjne

også se på om det er nogen der har tænkt sig at fastholde et arbejde om det er nogen der tager imod et arbejde fordi de føler sig nødsaget til at tage imod det men

op mere det virker jo lidt beskæmmende at de kan sige til arbejdsgiveren nej jeg synes ikke rigtig

jeg har også hørt andre tilfælde hvor det er jeg vil hellere spille computerspil

så er man det der hedder selvforskyldt ledig

og de regler er jo lavet netop for at man ikke bare kan flekse ind og ud af arbejdsmarkedet der kan selvfølgelig være gode grunde til at man skifter job eller for den sags

en opsigelse på sin arbejdsplads men hvis

altså at man selv er skyld i at man bliver ledig eksempelvis fordi man opsiger et job efter få dage

hen bare fravær fra deres arbejde når arbejdsgiveren så tager fat i dem og siger hvorfor møder du ikke op

heste jeg vil hellere spille computerspil

de jo selvfølgelig fyret og så er de jo stadig væk berettiget til at få dagpenge eller kontanthjælp

virksomhed og jobcenter agere for at man får afdækket at det er fordi de simpelt

hvis man overhovedet kan det ligesom man skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet når man modtager en en offentlig ydelse hvis der er

at omgå reglerne

søge arbejde og så lade sig fyre og

det enkelte konkrete eksempel i det lokale jobcenter fordi så er der jo

et mønster som man bør kunne aflæse og reagere på baggrund af det siger sig selv hele forudsætningen for

have et stærkt socialt sikkerhedsnet i danmark

er at så mange af os som overhovedet muligt overholder spillereglerne

og ikke overholder reglerne snyder vi i virkeligheden hinanden og det er ligegyldigt om vi får udført sort arbejde eller man ikke står til rådighed for sine dagpenge eller sin kontanthjælp det er naboerne

og så modtage overførsler igen og så er det i realiteten det samme som at man ikke gider at arbejde

det der ligger til grund for det hvordan vil ministeren råde virksomheden og jobcenteret til at agere i de her situationer skal virksomheden melde tilbage til jobcenteret at vedkommende

rådighedsvurdering hvad mener ministeren at man skal gøre

synes jeg det er helt oplagt med en meget meget tæt opfølgning både i vedkommendes a kasse hvis det er en dagpengemodtager og i kommunen men jeg vil gerne have lov til at tilføje at i

ikke at spørgeren gør vil jeg gerne understrege vi lever i et samfund hvor alle mennesker der er arbejdsløse snyder

sådan forholder det sig heldigvis ikke det er min klare fornemmelse at langt hovedparten af de mennesker der er ramt af arbejdsløshed

forstå anerkende respektere spillet inden for de spilleregler der nu engang er og det vigtigt at både a kasser og jobcentre er oppe

og får det stoppet og det er er en opgave som vi